skatteministeren lovforslag nummer

fremgå af folketingstidende DK

klima energi og bygningsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig energipolitisk redegørelse totusinde og trettende

torsdag den sekstende maj

søren pind søren espersen til fødevareministeren er anmeldt følgende spørgere erling bonnesen jørn

esben lunde larsen er der flere der ønsker at melde sig

ikke tilfældet jeg minder om at i første runde har spørger og minister hver

er der i øjeblikket i dele af syrien en politisk bevægelse al nusra som har en stærk tilknytning til al qaeda som er i færd med at etablere noget som bliver beskrevet som et kalifat

hvor metoder bliver taget i brug til afstraffelse som jeg egentlig ikke rigtig har lyst til at beskrive her i folketingssalen

siger udenrigsministeren til de stemmer i den offentlige debat som mener at blandt andet den politik udenrigsministeren repræsenterer nemlig passivitet i forhold til at hjælpe oppositionen i syrien bærer et medansvar

og dermed har de jo helt entydigt placeret sig selv jeg synes måske

politik over for syrien som i øvrigt er nøje afstemt med eus

en opposition der dækker alle de forskellige politiske etniske og religiøse grupperinger i syrien med henblik på at sikre et meget stærkt alternativ til assads

vi har foreløbig leveret to hundrede og syv og tyve million kroner i humanitær bistand inklusive cross border operationer derudover har vi givet nitten

hjælp inde i syrien til hjælp til civile aktører i de oppositionskontrollerede områder

samme måde været med i den beslutning som eu ministrene traf på deres forrige udenrigsministermøde nemlig at åbne op for at man kan levere ikkedræbende udstyr til beskyttelse af mennesker

er der bred enighed om i eu kredsen

ikke alene med med europæisk

meget tryg ved at vi har en regering der placerer danmark solidt i eu kredsen og i forhold til de

initiativer der er mulige at tage i den nuværende

det har jo ikke forhindret at langt over halvfjerdstusind mennesker nu er slået ihjel

med andre ord sige at det vi ser udvikle sig er langt værre end noget vi har set udfolde sig i mellemøsten de sidste tyve år

flerheden af eu kredsen træffer den beslutning at for det første

som er kontrolleret af al nusra

det andet nægter at lade frankrig og storbritannien levere våben

i luxembourg med en række af de humanitære organisationer i fn

ud af syrien er på nuværende tidspunkt

antallet af interne flygtninge er formentlig fire

med dette århundredes største humanitære katastrofe lige foran os den

er jo ikke rigtigt når herre søren pind siger at vi

franskmændene og briterne har bebudet at de ønsker endnu en diskussion

men den danske position er at vi er meget bekymrede

til et område hvor situationen er så usikker

med den risiko det giver for at våbnene falder i hænderne på nogen vi ikke

egentlig er men samtidig vælger passiviteten

samtidig med at to af europas største lande mener sig i stand til at identificere de rigtige kræfter samtidig med at lederen af de frie syriske styrker har sagt at han vil gå så vidt som til at mærke alle våben og garantere at de bliver leveret tilbage igen den politik som regeringen har valgt med flerheden af eu kredsen medfører myrderier på mennesker vi burde have et fællesskab med

alt for sent vi får ingen tak for det og det ender med at nogle kræfter vi ikke ønsker at se styrket får magten over syrien jeg må sige at jeg

opfattelse at danmark skal levere våben

til syrien syrien nu kan jeg ikke stille spørgsmål

måske redegøre for det på et senere tidspunkt

med den amerikanske position som heller ikke er at levere våben ikke af kærlighed

er at man risikerer at våbnene ender i

hænderne på nogen vi slet ikke bryder os om

pointen er at uanset hvor lang tid den her konflikt fortsætter så er der kun en ting der kan afslutte konflikten

den forhandlede løsning der kan betyde afslutningen på de uhyrligheder vi dagligt ser i syrien

penge til det palæstinensiske selvstyre og hvor de gik hen nogle dage senere faldt jeg over en artikel i den korte avis

det anerkendte the jerusalem institute

der er givet til det palæstinensiske selvstyre i perioden mellem oslo aftalen i nitten tre og halvfems og nu er fem og tyve gange højere per indbygger

usa gav den europæiske befolkning inden for rammerne af marshall planen efter anden verdenskrig disse tal er justeret i forhold til inflation altså fem og tyve gange det beløb som usa gav

marshallhjælp har vi givet inden for de sidste tyve år til palæstina hvis der så var sket noget positivt for de penge

forstå det men det er der jo ikke ideen var at der skulle skabes job det hører vi også herhjemme i øvrigt at der skulle moderniseres i palæstinensisk industri at der skulle opbygges en bæredygtig økonomi at der skulle uddannes en generation med værdier der inkluderer tolerance og fredelig sameksistens

en større beskyttelse af menneskeliv og menneskerettigheder er udenrigsministeren ikke et eller andet sted lidt betænkelig ved at vi poster penge af den her størrelsesorden

i østrig i italien og i øvrigt også i nogle af de lande som var med til at vinde krigen

og så får vi at vide at der er ydet fem og tyve gange det beløb per palæstinenser til ingen verdens

rigtig mange af de muligheder der ellers ville være for områdets udvikling

palæstinensiske handlende at nå frem med sine varer hvis man ser den mur

bonden fra sin mark deler børnene fra deres skole

skabe noget hvis man oven i det lægger at det er rigtig svært for

godkendes af de israelske myndigheder

det er jo derfor regeringen har som mål

sikre at vi får en tostatsløsning hvor vi har en israelsk stat med et legitimt krav

har en palæstinensisk stat en økonomisk socialt bæredygtig palæstinensisk stat jeg tror det er det eneste svar på

den ulyksalige konflikt ud af den situation

den har befundet sig i rigtig længe når alt det er sagt så bare den tilføjelse

at israel har en meget stor interesse i et velfungerende selvstyre i palæstina blandt andet af sikkerhedsgrunde det der er bemærkelsesværdigt er jo at

andet takket være at man har en sikkerhedsstruktur på vestbredden der gør at der ikke kommer angreb derfra ind

israels skyld det er nok israels skyld at man ikke kan

opbygge et ordentligt system der sætter gang i økonomien det er israels skyld at alle de milliarder af

jeg nægter at tro på og så godt kender jeg til israel at man er interesseret i at ødelægge velfungerende palæstinensiske arbejdspladser som

bliver sat i gang hvis det er sket at det har været besværliggjort med med veje

så er det vel inden for de sidste år jeg taler om ting der har været sat i gang siden osloaftalen i begyndelsen af nitten halvfemserne

bestemt ingen udvikling er sket

en meget meget stor del

at man kan opbygge en palæstinensisk økonomi

forudsætter det jo at man har sammenhængende områder blandt

at man kan nå frem med varer blandt andet forudsætter det at de varer man så producerer kan sælges på et marked det er alle de forhold der i dag vanskeliggør eller umuliggør en palæstinensisk økonomisk

jeg er ikke så meget optaget af et teologisk skyldsspørgsmål jeg er meget mere optaget af hvordan vi løser

som er med til på mange områder

efter min opfattelse også er en udfordring for israels fremtid

også efter min opfattelse med til at give mange tolkninger i den arabiske del af verden som fodrer nogle konflikter som vi gerne vil have løst

på at levere de svar der fremadrettet betyder at vi får etableret to stater side om

har et legitimt krav på at leve i sikkerhed bag sine grænser

en palæstinensisk socialt levedygtig stat der ikke producerer den håbløshed og den afmagt og den fattigdom

som rygterne har har lydt i norsk fjernsyn til aflønning af livstidsdømte terrorister og deres pårørende

af deres pårørende har har foretaget et terrorangreb norge er i gang storbritannien er i gang

hvad foregår der det jeg vil have at udenrigsministeren gøre er at han siger

hver eneste mønt vi vi sender til et eller andet formål

bliver ordentlig revideret hvad går de til

især i de tilfælde hvor det har noget at

at belønne jihadister og terrorister der sprænger bomber

hvad vil udenrigsministeren gøre for at vi kan være sikre på at vores penge

det formål at sikre at der kan udbetales lønninger til ansatte blandt andet det formål at sikre at pensionister kan få deres pension

at sikre at der er en sikkerhedsstruktur i palæstina eller på vestbredden

men det er klart at når jeg er lidt optaget af den her diskussion

jeg tror den her verden ville blive et rigtig meget fredeligere sted den dag vi lykkes med at

jeg hørte obamas tale da han for nylig besøgte palæstina og israel han holdt en fremragende tale om at børn uanset om de var født i israel

så er jeg bange for at den nuværende fastfrosne situation vil fortsætte og fortsætte til skade både for de mennesker der bor i palæstina og

og der er da bestemt flere interessante ting i rapporten som vi ser frem til at arbejde videre med man kan nævne adskillelsen af mark og stald så man kan begynde at se på en svinestald på samme måde som en fabrik man kan se på det med gødningsreglerne så

fuldgødes og planterne kan få det de har behov for

det med nabotjek så man kan få en sammenligning af konkurrencevilkårene for de danske landmænd for eksempel i sammenligning med tyske hollandske og franske

arbejde videre med vi synes der er en ting

hvor er væksten hvor er mereksporten ligesom også skulle

så må sige skabes en platform for og som skulle kunne springe ud af det her det er jo fint nok med de andre ting

er blevet lagt op til at vi kan arbejde videre med men men der står også

i rapporten at der kun er en begrænset beskæftigelsesmæssig effekt

kunne generere et grundlag for flere arbejdspladser større vækst

at herre erling bonnesen vil give mig ret i at vi har fremlagt en ganske ganske ambitiøs vækstplan hvor vi har gjort rigtig meget for at skabe arbejdspladser i det her land det er faktisk den vækstplan der lige nu eller i hvert fald nogle gange bliver forhandlet ovre i finansministeriet også med venstres formand

ikke man kan lade den her regering noget som helst høre

for at skabe arbejdspladser natur

er nedsat med det formål

har kan producere og kan fremtidssikres

på den anden side tager vare på naturen

finde ud af at få balanceret de to ting

når vi fremtidssikrer landbruget og det er det vi gerne vil fremtidssikrer vi

i øjeblikket i ministeriet herovre ved siden af

regeringens natur og landbrugskommission

så sammenholder det lidt med det potentiale der er for mereksport af fødevarer ude i den store verden der er efterspørgsel efter dem og der er et stort potentiale det er også lige påpeget i forbindelse med vækstteam så skal vi jo her i danmark kende vores besøgelsestid og prøve at skabe rammerne for

kan få udfyldt det potentiale

lille smule skuffende at ministeren

næsten en tredjedel af dem der drøner ned over grænsen til tyskland fordi

investere i nye slagtesvinestalde i tyskland men desværre ikke i danmark

og derfor vil jeg i hvert fald sikre at vi på de møder vi forhåbentlig skal have på et tidspunkt

en masse kloge erhvervsfolk

arbejdspladser og skaffe eksport

nævner selv det med svineeksporten til tyskland altså

transporteret til tyskland i stedet for at blive

der siger hvorfor skal vi have gyllen og tyskerne skal

netop gjort noget ved

fået lavet en analyse sat mig ned sammen med landbruget med slagterierne med arbejdsmarkedets parter med fagforeningerne og sagt hvordan laver vi en samlet plan

kroner i puljen i forhold til investering i

miljøteknologi i stalde så vi kan få bygget nogle flere stalde så vi kan have de her svin i danmark slagterierne leverede leverede på deres side

det er rigtig mange år siden amerikanerne landede på månen og nu er vi faktisk på vej til til mars

det tilskud der så er spillet på banen det giver et lille skridt i den rigtige retning det jeg appellerer til er noget der

at vi kan komme ud og få fat i det store potentiale der er og det er det som jeg markerer at jeg synes vi skal have gjort noget mere ved

det med at trykke på speederen for at der kommer til at ske noget nu vi bestemt med det samme vi kan få trykket på speederen lige med det samme og det

noget ved for eksempel yj ordningen og andet så spørgsmålet sådan afslutningsvis

spille ud med nogle hurtige forslag vi kan tage fat på

vi kan få sendt dette signal til landbruget og landmændene og fødevaresektoren

gerne have at i bliver her vi kan slet ikke undvære jer nu vil vi hjælpe jer med nogle gode rammer

er der nogen der gerne vil landbrugsproduktion så er det regeringen vi vil gerne den konventionelle og vi vil gerne den økologiske det er jo derfor vi har nedsat et vækstteam som skal hjælpe os med at sikre endnu større eksport dem lytter vi rigtig rigtig meget til vi er parate til at træffe de beslutninger der skal til jeg har netop truffet beslutning på svineområdet og

problemer på kvægområdet det er alt sammen noget

det er jo sådan at når natur og landbrugskommissionen

vi kan forvente at der egentlig sker noget hvornår har ministeren tænkt sig

gennemføres det jo sådan at der er fire og fyrre konkrete anbefalinger lagt frem her men det vi kan se nu er jo at

der egentlig sker noget samtidig med at arbejdspladserne forsvinder ud af danmark vi kan se det med slagteriarbejdspladserne som er nævnt her

masser af smågrise som jo egentlig ellers ville have givet mange arbejdspladser undervejs der kan vi se at regeringen ikke gør noget

her blandt andet miljøgodkendelser

været stor diskussion om og hvor det jo også er blevet bedre

at man ligesom kunne behandle de her sager

man for eksempel kan komme ud af gældsklemmen

hvornår kommer regeringen med de her initiativer som ville gøre at

i forhold til de lande vi konkurrerer med det er jo ingen hemmelighed at

er en stor forskel på hvad der sker i tyskland

der kan man jo bare tage hele randzonedebatten

natur og landbrugskommissionen

arbejder og arbejder de har arbejdet det seneste års tid og nu står vi altså med resultaterne det er rigtig rigtig positivt

en meget uheldig udvikling med eksporten af smågrise til tyskland

hvor kødet kunne blive forædlet og alt det kunne skabe arbejdspladser så blev puttet i lastbiler og kørt til tyskland og opfedet det en rigtig rigtig uheldig udvikling som landbruget var i gang med derfor lavede jeg en analyse derfor sendte jeg den analyse til landbruget

hvad kan vi gøre noget må der gøres

slagterierne sammen med fagforeningerne sammen med

vi lavede en fælles plan slagterierne gav deres de sørgede

en ordentlig afregning de sørgede for at give nogle ekstra muligheder for danske svineproducenter jeg kunne levere en miljøteknologiordning så at sige at vi ikke har gjort noget

få nogle ting igennem her

boligjobordningen vi har jo også sagt at vi gerne vil have at der kom energiafgiftslettelser i stedet for at man

større forskel i forhold til vores udenlandske konkurrenter der

sige det er altså noget af det der er med til at bibeholde

til blandt andet tyskland vi kan se den er stigende er jo ikke bremset op endnu den fortsætter med

derfor skal vi jo se på rammevilkårene og der er jeg bare nødt til

sige det her gør vi for at fastholde arbejdspladserne i danmark

svar på spørgsmål om boligjobordningen

til at vente til der kommer en anden minister ind i salen det jeg gerne vil svare på er det der handler om fødevareministeriets område det er det der er mit ansvar

de initiativer jeg har sat i værk for to tre uger siden

med slagterierne som handler om at undgå

få flere slagteriarbejdspladser i danmark

allerede skulle kunne ses i statistikkerne

godt være at det ikke varer lang tid før de skal aflevere dem igen men det er så en anden sag

vide er hvornår regeringen ligesom vil træde i karakter man har nedsat en kommission man venter på at der kommer nogle anbefalinger og så vil man vente på at man får noget forhandlet der sker ingenting og imens er

arbejdspladser bare forsvundet ud af landet man kan bare se på randzonekompensationen igen når man får et svar svar på spørgsmål fire hundrede og syv

den her udbetaling af randzonekompensation

der igen foreligger en gyldig vandplan det vil altså sige

er mange der står i et tomrum i den tid hvor regeringen prøver på at

nogle initiativer kan man ikke få klare svar og derfor siger alle sammen jo hvad er det egentlig regeringen har gang i vi ønsker egentlig at vi får flere arbejdspladser vi ønsker at være på lige fod med de andre når vi skal konkurrere

spørgsmålet om smågrise som er mit område jeg svarede rent faktisk

miljøteknologiordning at jeg har et samarbejde med landbruget og slagterierne hvor de også leverer

inde over for at sikre arbejdspladserne på slagterierne

men det vil forhåbentlig være noget man kan se resultatet af næste år

holde arbejdspladserne i danmark på det her område

med en task force på området

gang og man kan godt stille sig selv spørgsmålet hvorfor altså enhver ved jo hvad årsagen er til at der eksporteres smågrise

er bedre produktionsvilkår der giver højere priser så ministeren kunne jo begynde med at arbejde på at få produktionsomkostningerne

i danmark ned og komme noget af det uheldige til livs som gør at landbruget får merudgifter sammenlignet med deres naboer

en lang diskussion om vandplanerne

det siger ministeren jo ikke er ministerens bord men ministeren er dog en del af et regeringskollegium og man kan sige at når man kan sende vandplanerne ud med så vidt forskellige målbare enheder

danmark og tyskland som det er tilfældet

jo åbenlyst for enhver at der ligger et problem som ministeren sagde vedrører det miljøministeren men ministeren kan jo tage det med til miljøministeren hvis miljøministeren skulle være i tvivl jeg vil gerne ind på vækstsporet

ministeren har jo fået en række anbefalinger fra natur og landbrugskommissionen i forhold til at realisere et stort potentiale i den danske fødevareklynge

gerne vide fra ministerens side

herre esben lunde larsen kan respektere

jamen hvorfor har man så ikke bare gjort noget ved det hvis det var så nemt altså

analyse og den viste ikke at det bare

den viste at det var mange ting

at landbruget kunne komme til mig og sige minister hvis du gør én ting så er alt løst

som den tidligere regering ikke fik gennemført

det mislykkedes

en ny lovliggørelsesproces det er alt sammen noget der sker ovre i miljøministeriet

hvornår vi vil gå i gang med natur og landbrugskommissionens anbefalinger vi er i gang

hvor det

skulle arbejde nu er det vigtigt for

en god dialog både med landbruget med naturfolk og med borgere i al almindelighed jeg skal her i eftermiddag diskutere

anbefalingerne på en konference vi tager de fire og fyrre anbefalinger og diskuterer dem nu så gennemfører vi tingene som det

passe mange af tingene skal man jo være klar over vil kræve mange års undersøgelser altså

optaget af at det her sker på et ordentligt fagligt grundlag så jeg kan ikke love at komme med en stor pakke i morgen og

bemærkning om at det ikke er så nemt at gøre noget ved

sad i regering havde man en opposition som med næb og kløer bekæmpede landbruget regeringen har nu fået en opposition som gerne vil gøre noget godt for landbrugets vilkår derfor er der mulighed

fra da ministeren var ordfører på en lang række områder som netop illustrerer den her problemstilling men det er utrolig dejligt at ministeren er blevet klogere fra ministeren var ordfører til ministeren nu er blevet minister men så lad os prøve at tage de helt konkrete initiativer som som vækstteamet er kommet med der ligger et potentiale på en eksport for halvtreds milliard kroner og femogtyvetusind

arbejdspladser ifølge arlas direktør peder tuborgh hvornår vil ministeren tage hånd om de helt konkrete initiativer som er kommet fra vækstteamet

stækkede den tidligere regering i den tidligere regerings landbrugspolitik

jeg

herre esben lunde larsen maler op her

kommet nogle rigtig gode

at vi rent faktisk har et eksportpotentiale hele diskussionen om at verden har brug for mere mad flere fødevarer i bedre kvalitet skal vi sørge for

det blive ved snakken som vi jo har hørt fra ministeren det sidste halvandet års tid altså

ministeren helt konkret vil handle

eksempelvis anbefalingerne fra vækstteamet er de med i regeringens vækstpakke som der forhandles om i øjeblikket er det sådan at ministeren sidder med ved bordet i

at diskutere nogle anbefalinger til regeringen

hvordan vi får en større eksport af fødevarer fra danmark

får spørgsmål hvornår hvornår hvornår gør regeringen noget regeringen er parat til at handle

og ikke mindst embedsmændene en chance for at læse tingene igennem

meget positivt imod vækstteamets anbefalinger jeg er vældig optimistisk på landbrugets vegne jeg tror på at den grønne omstilling vi beder landbruget om kan give en god økonomi i sidste ende men vi skal altså gøre tingene til ordentlig tid jeg skal nok tage den snak med peder tuborgh og de andre i vækstteamet om hvordan vi gør det hurtigst muligt

spørgsmål er stillet til udenrigsministeren af fru

magt inden for overtagne sagsområder grønland har overtaget råstofområdet og selvstyret har således kompetencen til at træffe beslutninger om eventuel ophævelse af nultoleranceprincippet der indebærer et forbud mod udvinding af radioaktive stoffer hertil kan jeg oplyse at dispositioner vedrørende uran og andre radioaktive stoffer imidlertid også potentielt vedrører rigets sikkerheds og

hvis grønland ønsker at ophæve nultoleranceprincippet vil regeringen derfor drøfte spørgsmålet med landsstyret med henblik på i givet fald

sikre overensstemmelse med rigets generelle udenrigs og sikkerhedspolitik herunder overholdelse af internationale regler på området det bemærkes i den forbindelse at det grønlandske landsstyre i koalitionsaftalen af seksogtyvende marts

udredningsarbejde om konsekvenserne af en ophævelse af nultolerancepolitikken og muligheden for udvinding og eksport af uran og andre radioaktive stoffer den nedsatte arbejdsgruppe skal blandt andet belyse den udenrigs og sikkerhedspolitiske dimension behovet for kontrolforanstaltninger samt kortlægge internationale forpligtelser og krav samt lovgivning på området en første rapport forventes inden sommer på nuværende tidspunkt er der således fortsat en udredning i gang der skal sikre det bedst mulige grundlag for en stillingtagen til spørgsmålet om en eventuel udvinding og eksport af uran og andre radioaktive stoffer både i forbindelse hermed og fremadrettet er det nødvendigt at grønland og danmark samarbejder tæt for blandt andet at sikre fuld overensstemmelse med rigets generelle udenrigs og sikkerhedspolitik folketinget vil selvsagt blive holdt

har truffet beslutning om at ændre holdningen

af uran det kom lige præcis i af mit spørgsmål det svarede udenrigsministeren ikke på andet end at det

jo var et selvstyreanliggende fordi råstofområdet er hjemtaget men jeg må jo forstå det sådan at fordi der er et udredningsarbejde i gang

danske regering ikke taget stilling til uranspørgsmålet om hvorvidt udvinding af uran

er i konflikt med udenrigs og sikkerhedspolitikken og

er det korrekt forstået at den danske regering ikke

at det her er vanskelige spørgsmål

således fortsat er en udredning i gang der skal sikre det bedst mulige grundlag

nye landsstyreformand alleqa hammond

den danske statsminister det var den sekstende april i år

den danske statsministers udtalelser

noget problem i at grønland gerne ville udvinde uran

den danske statsminister og den måde hun har udtalt sig på

været i overensstemmelse med hvordan regeringen arbejder

vil stå fuldstændig klart at det svar jeg afgiver i dag

til statsministerens svar nemlig at på nuværende tidspunkt er der en udredning i gang det ville være underligt at

fuld overensstemmelse med hvad statsministeren sagde nemlig at vi er i gang med et udredningsarbejde vi ved at grønlænderne har erklæret et ønske om

nultoleranceprincippet dog med det forbehold også fra grønlands side at man skal tage et særligt hensyn til miljø og mennesker og natur og det vil sige

at det grønlandske ønske jo også er en en foreløbig udmelding der trænger til en nærmere konkretisering

og udenrigsministerens svar er fuldstændig parallelle der pågår et udredningsarbejde

bliver afsluttet og når det er afsluttet

kan det danne baggrund for en stillingtagen til spørgsmålet om en eventuel udvindingen og eksport af uran

der jo er alt andet lige på statsministerens udtalelse og det udenrigsministeren siger

her i salen i dag men også i nogle af de samråd vi har haft tidligere

er så mange sikkerhedsproblemstillinger

en eventuel uraneksport at det at det kan give problemer

siger jeg har principielt intet imod at man ophæver

det er jo ikke en overraskelse for nogen at grønlænderne gør det det har de oven i købet skrevet i deres regeringsgrundlag men det der er afgørende

at der foregår en proces i en arbejdsgruppe hvor man grundigt udreder alle de forhold

og den skal sikre det bedst mulige grundlag

i spørgsmålet om eventuel udvinding og eksport af uran og andre radioaktive stoffer så der er fuldstændig overensstemmelse mellem det statsministeren

det harmonerer jo hverken med det udenrigsministeren har sagt tidligere i dag

det der er blevet drøftet på utallige samråd i folketingets udvalg hvor udenrigsministeren jo hidtil har haft det synspunkt at nu foregik udredningsarbejdet

indtil det udredningsarbejde var færdigt tog man ikke stilling

en eksport af uran når man

fru gitte lillelund bech

jeg har intet principielt imod siger statsministeren at man ophæver

så må sige det første skridt det er det der overhovedet rejser at vi er nødt til at undersøge området så kommer det næste skridt som er en konstatering af at det her afgøres i rigsfællesskabet fordi vi har at gøre med uran

der vedrører forsvars og sikkerhedspolitikken

et rigsanliggende det er derfor vi har nedsat en fælles grønlandsk dansk

arbejdsgruppe der i den kommende tid vil vil udrede

skal belyses når de er belyst er

stilling til spørgsmålet om eventuel udvinding og eksport af uran og andre radioaktive stoffer

rigtig glad for citatet fordi jeg synes det fjerner enhver tvivl om

udmelding som statsministeren er kommet med hvis man spørger minik rosing

om at bekræfte at den danske regering

for at man forstår dybden af det der bliver sagt jeg citerer jeg har intet principielt imod at man ophæver

samtidig er der en erkendelse af at når vi taler om radioaktive stoffer uran

det ikke er et almindeligt råstof

sager der skal afgøres i rigsfællesskabet

bedst mulige grundlag for en stillingtagen til spørgsmålet om eventuel udvinding og eksport af uran

vedrørende en eventuel ophævelse af nultolerancepolitikken og den deraf følgende mulighed for at udvinde og eksportere uran fra grønland jeg har i den forbindelse nævnt de tiltag regeringen i samarbejde med landsstyret har taget for at sikre at relevante problemstillinger bliver belyst

ikke gentage nu på nuværende tidspunkt er der således fortsat en udredning i gang der skal sikre det bedst mulige grundlag for en stillingtagen til spørgsmålet om eventuel udvinding og eksport af uran og andre radioaktive stoffer da der er tale om en igangværende proces har regeringen ikke skønnet behov for at redegøre for spørgsmålet i det udenrigspolitiske nævn samtidig vil jeg pege på at regeringen har gjort folketinget opmærksom på ovenstående problemstilling herunder den aktuelle grønlandske debat det skete for eksempel i forbindelse med forespørgselsdebatten

i februar samt i diverse samråd regeringen vil selvfølgelig sørge for fortsat at holde folketinget herunder det udenrigspolitiske nævn orienteret

er fuldstændig klar over hvorfor spørgsmål

og jeg kan vel konkludere på det som udenrigsministeren siger her at grunden til at den ændrede danske holdning ikke er forelagt er fordi der ikke er en ændret dansk holdning i regeringen

statsministerens citat op jeg er principielt for sådan og sådan det var i øvrigt min kollega fru ellen trane nørby der rent faktisk

set derfor sagen ikke er forelagt

jeg er i stand til at give er at på nuværende tidspunkt er der således fortsat en udredning i gang der skal sikre det bedst mulige grundlag for en stillingtagen til spørgsmålet om eventuel udvinding og eksport af uran

på baggrund af udredningsarbejdet beslutter at man vil

det vil sige gøre op med årtiers dansk politik

vil regeringen altid rådføre sig

det gælder i sagens natur også i et spørgsmål som det her

vil ikke alene holde folketinget orienteret men også sørge for at udenrigspolitisk nævn er orienteret i sagen

på nuværende tidspunkt er der fortsat en udredning i gang der skal sikre det bedst mulige grundlag for en stillingtagen til spørgsmålet om eventuel udvinding og eksport af uran og andre radioaktive stoffer

den proces er i gang er det i sagens natur

ikke en situation hvor vi inddrager

kan diskutere om der har været udenrigs og sikkerhedspolitisk interesse for det men der

har fået udenrigsministerens tilsagn om at det kommer til

jeg kan forstå på de svar som udenrigsministeren giver at der ikke er sket nogen ændring i regeringens holdning på trods af at statsministeren jo har udtalt sig på en måde så selv meget tætte grønlandskendere har fået den klare opfattelse at regeringen har ændret synspunkt for

jo sagt og vi behøver ikke at læse citatet op endnu en gang det tror jeg

regeringens side principielt sådan set er er åben over

eksport af uran derfor vil jeg blot høre

for at regeringens principielle tilsagn ikke længere er gældende jeg spørger fordi ifølge den seneste årsrapport fra det australske sikkerhedsorgan som tager sig af

for at uran ikke ryger i fjendtlige landes hænder koster det over en og tyve million

de havde seksten medarbejdere i canada

sådan at være sikker på at de er fuldt forstået

konkludere noget som ikke kan konkluderes ud fra

ked af forvekslingen nemlig at

hun har intet intet principielt imod at man ophæver nultoleranceprincippet i grønland

ikke kan tolkes i den retning

der har været gjort forsøg på for det

der er sagen er at på nuværende tidspunkt er der fortsat en udredning i gang der skal sikre det bedst mulige grundlag for en stillingtagen til spørgsmålet om eventuel udvinding og eksport af uran

nu også forsøger at få statsministerens

udtalelser tunet hen i retning af

det andet end at statsministeren siger at man principielt intet har imod at ophæve nultolerancen og dermed

være befriende hvis udenrigsministeren også ville sige det her så klart at det kunne høres

i det grønlandske samfund hvad

forholde sig til altså hvor dyrt må det blive

håndtere en sikker uraneksport

man så efterfølgende vil omgøre det principielle ja

hvor man har ansat otte hundrede mennesker til at tage sig af en sikker uraneksport og at det for den canadiske stat sidste år kostede knap en hundrede og fire og halvfjerds million

der er en række praktiske spørgsmål

det er så vigtigt at der foretages et grundigt udredningsarbejde

det er også derfor at statsministeren jo har sagt det eneste fornuftige i den her sag nemlig at hun principielt ikke har noget imod at man på grønland ophæver nultoleranceprincippet

anerkendelsen af at det her er et rigsanliggende og det betyder at det skal besluttes fælles mellem danmark og grønland

det er derfor der er et grundigt udredningsarbejde i gang

om den danske regering har taget stilling til spørgsmålet eller ej en af grundene til at både det forrige spørgsmål og også det her

jo udgik et ritzautelegram i forbindelse med det besøg der var af den grønlandske landsstyreformand i danmark

fordi udredningsarbejdet stadig væk kører

set er blevet citeret for at hun ikke mente det

der står i overskrifterne på ritzautelegrammerne

nogen som helst steder før nu hvor vi stiller spørgsmål i folketingssalen og udenrigsministeren så

har sagt er at hun principielt ikke har noget imod at man

ophæver nultoleranceprincippet

det grønlandske spørgsmål jeg sikker på venstre også gør

en fælles anerkendelse af at spørgsmål vedrørende uran og andre radioaktive stoffer er et fælles anliggende det betyder videre at derfor er der sat et fælles udredningsarbejde i gang der skal sikre det bedst mulige grundlag for en stillingtagen til spørgsmålet om eventuel udvinding og eksport af uran

til ritzau den tiende april i år når nu der den ellevte april var en ny skudepisode med relation til bandekonflikten på nørrebro i københavn indledningsvis skal jeg

for en god ordens skyld præcisere at når jeg giver udtryk for en vurdering af den aktuelle konfliktsituation i bandemiljøet så er det naturligvis ikke udtryk for min egen personlige vurdering af forholdene som det jo er

rigspolitiets nationale efterforskningscenter også

løbende en ganske omfattende monitorering af rocker og bandemiljøet som blandt andet danner grundlag for de statusrapporter som jeg hvert kvartal oversender til folketingets retsudvalg så

konflikt i bandemiljøet i hovedstadsområdet ja så baserede det sig naturligvis på en på daværende tidspunkt aktuel trusselsvurdering fra nec disse trusselsvurderinger

har jeg under den verserende konflikt i bandemiljøet fulgt situationen meget tæt endda

således løbende været orienteret om rigspolitiets vurdering af trusselsbilledet

i forhold til aftrapningen af

meget massive politimæssige tilstedeværelse og også den styrkede efterforskningsmæssige indsats der blandt andet har ført til

synes at have lagt så stort et pres

faldende det indebærer at det aktuelt er rigspolitiets opfattelse at der generelt er en mindre risiko for skudepisoder og lignende end der tidligere har været der er imidlertid fortsat

risiko for sådanne hændelser og rigspolitiet og politikredsene fortsætter derfor den målrettede og meget intensive indsats for yderligere at reducere konfliktniveauet det sker blandt andet ved en fortsættelse af den strategiske indsats for at fængsle så mange af de ledende bandemedlemmer

af grupperinger som muligt der er med andre ord tegn på at det går den rigtige vej og at situationen samlet set grundlæggende er en anden end det var tilfældet da konflikten var på sit højeste det skal vi glæde os over

frem for alt rose politiet for

politiet for at normalisere situationen i de områder hvor konflikten har hærget

politiet gør det godt inden for den politiske ramme

grundlæggende uenige med justitsministeren og med regeringen i at man bare kan skubbe det over til politiet

den forligskreds man ellers har om politiets økonomi det der er baggrunden for spørgsmålet er at justitsministeren

rigspolitichefen fremlægger en vurdering

rigtigt nok refereret at det er rigspolitichefens vurdering

hvis det var det samme kunne vi jo sløjfe en af delene

og det er jeg ikke sikker på at nogen hverken rigspolitichefen

er justitsministerens personlige vurdering af situationen

den bliver løst eller tror justitsministeren fortsat at at der er et voldsomt problem som vi bliver nødt til at

en ændret situation der var for en år eller

kan jeg jo efterlade lidt ekstra

justitsministeren ikke hvad rigspolitichefen mener men hvad

regeringen har løftet indsatsen til det højeste niveau nogen sinde

som sagt er løftet til det højeste niveau

situationen er alvorlig og regeringen prioriterer

en hel stribe nye forslag eksempelvis vil vi gøre det nemmere for boligorganisationer at smide kriminelle ud

forslag som er til behandling nu her i folketingssalen om øget brug af hemmelige ransagninger

vi kan se at de her rocker bande grupperinger

det pres som politiet lægger på dem der vil vi altså øge

det var til debat i salen var venstre

jeg lytter til hvad vurderingen er

rigspolitiet og læner mig op ad rigspolitiets vurdering af hvordan situationen er men regeringen mener selvfølgelig at situationen er

indsatsen er løftet til det højeste niveau

enten at stille spørgsmål til sig selv som han så kan svare på

på et meget meget højere niveau end vi ser i dag at kæmpe med den her bandegrupperingsudfordring eller er det

ministeren sagde forsigtig optimisme jeg har forstået er rigspolitiets vurdering fair nok

godt have en politisk vurdering der er anderledes hvor man har andre ting inde

vi meget meget bekymret for den kriminalitetsudvikling vi har set i de seneste år og som vi har set i de seneste måneder også med med nogle meget meget alvorlige

et helt ændret kriminalitetsmønster som giver adgang til

man fuldstændig læner sig op ad rigspolitiets

i forhold til de vurderinger som en eventuelt kommende justitsminister vil få på fuldkommen samme vis

rigspolitiets politifaglige vurderinger vil tage en diskussion af det

hvis man har tænkt sig at gøre det hvis man på et eller

er det også blevet alvorligere end det vi har set tidligere

det er derfor vi eksempelvis fremlægger forslag om øget brug af hemmelige ransagninger det er derfor jeg har sat mine embedsmænd i justitsministeriet til at se på

har fremlagt og som vil hjælpe og som er politiets ønske i den kamp de er i nu nemlig at få bedre fat

når det gælder øget brug af hemmelige ransagninger

der skal ind at sidde og de skal sidde længe

ikke tage deres absurde adfærd med ind i fængslerne så skal de adskilles fra de andre

vi er i tæt dialog med de kommuner som er berørt for at sikre at fødekæden til området og miljøet bliver stoppet så det er udtryk for at regeringen tager det her meget meget

skal være de her sikrede celler vk regeringen har tilført kriminalforsorgen masser af ressourcer

om justitsministeren var helt hundrede procent enig i

justitsministerens politiske vurdering det siger ministeren så at det er der må jeg bare sige i venstre er vi uenige

man kan se at der er bandevagter og en række andre der regerer i områderne af københavn

den her problemstilling ikke forsvinder den bliver ikke bedre men på sigt bliver det noget der bliver værre og værre og det må man

hvor alvorligt regeringen tager den her bandekonflikt og bandesituation og hvor alvorligt i

vil godt kvittere for at ministeren påpeger at

det er forudsætningen for at få det løst men der vil justitsministeren

hørt det det kan være at han ikke vil høre hvad det er der bliver sagt det tror jeg måske er det der er det centrale

pladserne i fængslerne til alle de mange som er inde at sidde lige i øjeblikket

på de her rocker bande medlemmer det har jo ikke noget med det fængsel som først står

på falster det har noget at gøre med de pladser som vi lige har aftalt her i efteråret hvor vi sikrer to hundrede ekstra pladser til kriminalforsorgen vi sikrer otte og fyrre særlige fængsler til det der hedder negativt stærke altså eksempelvis rocker bande medlemmer det er det vi taler om

det som venstre ikke ville være med i det vi også taler om

hvor der jo står direkte i bemærkningerne at øget brug af hemmelige ransagninger også vil kunne bruges over for rocker bande miljøet

arbejdet hver eneste dag da herre karsten

talerstol og holdt sin ordførertale om det her forslag som skal være med til at forstærke indsatsen mod lige nøjagtigt

sagde han nej til det så

området som giver flere pladser som sikrer at de rockere som sidder i vores fængsler bliver adskilt fra de andre

er et eller andet der ikke rigtig spiller den her regering er fokuseret på at der er et alvorligt problem

og indsatsen bliver øget det gør den nu

vores embedsmænd til at se på behovet for at

set ikke findes områder i politikredsen hvor særlige befolkningsgrupper ikke kan færdes trygt

mit korte svar er jeg har ikke grundlag for at være uenig i

at referere hvad andre folk mener og det er meget justitsministerens linje

så forstå at justitsministeren er helt enig med københavns politi i at der

politiken lørdag den trettende april hvor ninna thomsen der er

borgmester i københavn skrev noget som gjorde stort indtryk på mig men

overskriften er banderne styrer dele af min by

tv to kunne ikke interviewe mig hjemme stationens biler og pressefolk kan ikke komme på nørrebro om aftenen i hvert fald ikke uden vagtfolk det gør indtryk på mig og

det ville være naturligt med en anden politisk vurdering end bare at læne sig op ad det svar man har fået fra politiet jeg forstår godt politiets svar

har brug for politisk opbakning det er derfor at der

mellem en politifaglig vurdering og en politisk vurdering så

fuldstændig enig med københavns politi i

hvor særlige befolkningsgrupper ikke kan færdes

jeg ikke noget grundlag for at være uenig i

vurdering er det så ensbetydende med at der eksempelvis ikke sættes ind

fælles handlingsplan netop målrettet lige nøjagtig den her bydel

den her bydel i københavn

helt efter bogen så jeg har ikke noget grundlag for

være uenig i københavns politis vurdering

i forhold til det konkrete eksempel på nørrebro

både når det handler om det private erhvervsliv og deres konkurrenceevne og når det handler om om banderne og

der ikke er noget synderligt problem her

ninna thomsen så er uenig hun skriver videre i

at der på nørrebro gælder andre regler end i resten af byen og resten af landet og at lov og orden på en eller anden måde er blevet til bandernes orden

er en anden borgmester i københavn

at løbe om natten for det kan man ikke længere hun løb ellers nogle aftenture gør det ikke indtryk på ministeren at der er to politikere her der

deres adfærd og hvis politikere ændrer deres adfærd

hvad gør ganske almindelige mennesker så ikke skræmmer det ikke

direkte målrettet den del af københavn som herre karsten lauritzen står og taler om

bliver selvfølgelig taget taget

folk der bliver chikaneret hvis der er folk der

bestemte dele af københavn eller i andre byer det skal der sættes ind over for og det er der

været socialdemokratisk ja i alt for lang tid og

vil vise sig når der bliver kommunalvalg

jeg forstå af justitsministerens besvarelse også af det skriftlige svar at det er enkeltepisoder

der er et generelt problem at der er en anden retsorden ude på på nørrebro

personer der måtte stå bag det her eksempelvis de personer som er relateret til rocker bande miljøet og den absurde adfærd det kan give sig udslag i eksempelvis på nørrebro har aldrig nogen sinde været

at der var blevet taget fat på lignende måde under den tidligere regering så kunne det være at nogle af dem som

der bliver taget hårdt fat over for folk som er med til at sprede den her type adfærd som jo er fuldkommen absurd og

hvad er det så københavns kommune og københavns politi gør

hænger jo sammen med at man ved at der er behov for en bredere indsats eksempelvis på nørrebro

fremlagt en meget stor plan

på det her område og det synes jeg er den rigtige måde at håndtere det på

det er fremragende at københavns kommune

styrke samarbejdet og styrke indsatsen som jo blandt andet handler om en stærk kriminalpræventiv indsats således at

den her form for adfærd skal ingen acceptere

ikke i så høj grad som nu havner i de her grupperinger og det er det københavns politi og københavns kommune

venstrefolketingsmedlemmer læser sfs medlemsblade

så man også kan blive belært om hvordan samfundet skal se ud fra den kant spørgsmålet

er enig i at det er en god idé at vi har

en selskabsskattelettelse i den vækstplan

jeg kan sige at jeg synes det er et

som regeringen har fremlagt et udspil som i øjeblikket forhandles

udspillet indeholder mange elementer herunder også en

partiet står for det kan nogle gange være lidt svært

det netop fremgår af en leder i sfs medlemsblad fra marts og tretten

sfs formand siger at

sfs formand i sidste uge her i folketingssalen og hun

så forretningsordenen her i folketinget til at forsvare sig mod at svare fordi man som minister kun skal svare på det man siger som minister og ikke

derfor at jeg så stiller spørgsmålet til skatteministeren

med sfs formand når hun udtaler at hun er ked af at der er kommet et element ind med lavere selskabsskat i vækstplanen det er et af de her såkaldt slet ikke gode elementer eller er skatteministeren enig i

vækstministeren udtalte i sidste uge i et svar til mig lidt i forlængelse af det som skatteministeren

at skattelettelsen herunder på selskabsskatten er en del af det der skal til for at skabe flere arbejdspladser i danmark begge dele kan jo ikke være rigtigt men sjovt nok er det så den samme person udtalt sig

jeg spørge er skatteministeren mest enig med sfs formand som siger at hun er ked af det element eller er skatteministeren enig med erhvervs vækstministeren som synes det er en god idé at sænke selskabsskatten for at skabe arbejdspladser

vækst og arbejdspladser i danmark den indeholder mange mange forskellige elementer

og jeg står som skatteminister og som minister i det hele taget bag

resultat også på den anden del det kvitterer vi for men mit spørgsmål går specifikt

at det er et element som ikke har groet i sfs baghave og at det er et slet ikke godt element

det har hun sagt som formand men hernede

siger hun så som minister at hun står bag alle elementerne herunder en lettelse i selskabsskatten som kan være med til at sikre

skatteministeren det spørgsmål helt specifikt i forhold til elementet i vækstplanen der hedder en lavere selskabsskat synes ministeren

at det vil være med til at sikre flere arbejdspladser i danmark eller

forhandles venstre har desværre forladt forhandlingerne i øjeblikket fordi de ville forære milliarder til

jeg håber da venstre vil komme tilbage igen og bruge tiden i forhandlingslokalet i stedet for at

sammenhængende og efter min opfattelse skabe job og vækst i danmark og jeg står bag

er regeringspartiet sf mener når man som leder af partiet udtaler at man er ked af det element og man som minister siger at man er glad for det element så synes jeg ikke det er os der sejler rundt så synes jeg

er sf der sejler rundt derfor kvitterer jeg selvfølgelig for at ministeren siger at han står fuldstændig bag alle elementer i vækstplanen og dermed må jeg så også forstå at han er uenig med

dårligt element eller med andre ord et slet ikke godt element at der er en lavere selskabsbeskatning i det vækstudspil

er for en politik der kan få gang i væksten i danmark igen og det er

af at stå og krænge min sjæl ud over hvad

inderlig uinteressant det interessante er jo her at der

niveau for selskabsskatten

at det er svært at svare generelt på

blevet sænket i landene omkring os og også i forhold til at det er nødvendigt

fem og tyve til de to og tyve procent

man nu er kommet fra at man for kort tid siden var ærkemodstander

vi synes er positivt nemlig en lavere selskabsskat på de

sig hvis nu svenskerne gik videre at regeringen så ville sige jamen så skal vi nok også gå videre eller eller hvordan ser ministeren på

det ville da være uansvarligt

gjorde det så siger herre jacob jensen hvis og hvis

jo ikke mening at stå og besvare her i folketingssalen

opmærksomme på hvordan den danske vækst kan

det er jo lige så meget de generelle rammevilkår for erhvervslivet at vi har et godt uddannelsessystem

i vores land og en god infrastruktur at vi har stabilitet og ro i vores land så man kan ikke

udelukkende gøre tiltrækningskraften for

som jeg nævnte før væk fra at være ærkemodstander af en lavere selskabsskat

lave et kapløb mod bunden

svenskerne sænkede selskabsskatten skulle vi altså ikke gøre det det var holdningen i regeringen i efteråret nu må vi så forstå

udspil og det kvitterer vi som sagt for vi er enige i retningen at regeringen

vi i danmark prøver at kigge på om selskabsskatteniveauet skal sænkes så så det vil vi

om vi kunne komme ind på hvad det er for nogle elementer altså er det kun det der sker rundt omkring os i

sverige tyskland og england eller er det også andre ting

som gør at regeringen begynder at overveje

sige hov det kunne godt være at vi også skulle kigge på selskabsskatten endnu en gang eller er det statisk

at svenskerne kom og sagde nu er danskerne rykket vi bliver nødt til at gøre noget for at tiltrække arbejdspladser til sverige

sænker den yderligere vil regeringen så sige

svært at svare generelt på

er jo mange forskellige

at i første omgang er vi altså mest optaget af at få vedtaget den her vækstplan

ikke vil forhandle videre fordi man hellere vil forære cirka en milliard kroner til de rigeste arvinger i

så venstres prioritering og det vil regeringen

kan få den nedsættelse fra fem og tyve til to og tyve

som diskuteres så skulle vi den sag ordnet først

diskutere hvad man så skal på længere sigt hvis der

ud over spørgsmålet her men nu rejser ministeren selv det om arvespørgsmålet og det er jo netop et af de elementer som sikrer at der faktisk er kapital i virksomhederne fremadrettet når man generationsskifter

for familieejede virksomheder så vi ikke dræner de virksomheder for kapital og dermed muligheden for at investere i danske arbejdspladser

ikke det var helt sådan ment at ministeren siger at den sag skal vi få ordnet

på bedre tanker og det kvitterer vi for

for nogle elementer som gør at man er kommet på bedre tanker

man i udlandet herunder i sverige har rykket sig i den retning og derfor må jeg også forstå

den samme tankegang der gør sig gældende fremadrettet hvis det er sådan at svenskerne går videre

antage at regeringen har den samme holdning som de har i dag nemlig

det er da fuldstændig korrekt som det også er anført i debatten at

en skattekonkurrence som kører i øjeblikket og der skal man da overveje nøje om man skal ind i den det er da et problem hvis man konkurrerer hinanden ned hele

jeg sådan helt generelt vil stå og sige at regeringen vil gøre sådan og sådan hvis svenskerne gør sådan og sådan det giver ingen mening at diskutere på den måde endnu en gang

man ikke kunne få sit krav gennemført det er da ikke

og snakke om hypotetiske spørgsmål om fremtiden ville det måske være mere relevant

og afgifter på det og så videre

med at gøre også også fordi

en historisk forklaring på at visse afgifter er på den

afgifterne er kommet på plads for chokolade

afgiften på chokolade og sukkervarer med videre blev indført i nitten to og tyve som en beskatning af luksusvarer dermed kom der afgift på chokolade konfekt lakrids marcipan sukkervarer og lign i forbindelse hermed indførtes samtidig en råstofafgift på nødder og kerner med videre for at undgå omgåelse af chokolade og sukkervareafgiften råstofafgiften lagde afgift på råmaterialet for de afgiftspligtige varer for blandt andet at undgå at afgiften tilskyndede til produktion af de afgiftspligtige varer i husholdningerne eller hos ikkeregistrerede virksomheder som

og lign som udgangspunkt var afgiften en ren værdiafgift det vil sige at afgiften udgjorde en fast procentdel af varens pris afgiften blev i nitten fem og halvtreds ændret til en kombination af en værdiafgift opgjort i procent af prisen og en vægtafgift opgjort i kroner

branchen mente at det tidligere system hvor værdiafgiften blev beregnet på grundlag af et prislistesystem ikke i rimeligt omfang sikrede en ligelig beskatning af ensartede varer i den forbindelse blev afgiften på de forskellige råvarer fastsat ud fra den tidligere afgiftsdifferentiering og dermed også under hensyntagen til priserne på de varer der efter chokoladeafgiften er afgiftspligtige og som den pågældende nøddetype indgår som råmateriale i afgiftsforskellen på forskellige nødder henholdsvis i og uden skal havde til formål ikke at tilskynde til at forvride incitamentet for virksomheder med videre til selv at knække nødder afgifterne er forhøjet flere gange siden nitten otte og tres

med disse forhøjelser er differentieringen mellem de forskellige nøddetyper fastholdt hvorvidt denne differentiering stadig er hensigtsmæssig vil kræve en nærmere gennemgang af flere markedsforhold jeg kan ikke på stående fod svare på

afgiften på nødder vil indebære en betydelig risiko for at

derudover har der været ønske om helt at afskaffe

marcipan og er derfor ikke mulig men jeg kan konstatere at den nuværende differentiering

dårligdommene der følger af det her

to og tyve var jeg så faktisk ikke klar over

selv opdaget problemstillingen det var en artikel i

berlingske business der bragte mig på sporet af at her kunne der være et system som efterhånden med lapper og og så videre havde nået et et omfang som er fuldstændig uoverskueligt så det måske var på tide at vi

en bombe under hele systemet og så afskaffer vi alle de her differentierede afgifter og så prøver vi at lave en

ny afgift eller måske endnu bedre helt fjerner afgiften

der står afgifterne ligger på to og tyve kroner

for hasselnødder tre og tredive kroner

det vel at mærke afgifter for nødder hvor skallen er taget af hvis nødderne beholder skallen på bliver det for alvor indviklet med endnu et sæt individuelle afgifter som fødevarevirksomhederne skal forholde sig til forhandlere af jordnødder skal eksempelvis forholde sig til tre forskellige afgifter ti kroner

for saltede jordnødder ni kroner

ubehandlede jordnødder og endelig fem kroner per

hvis man dypper jordnødden i chokolade får man tilmed en fjerde afgift på fire og tyve kroner

så jeg vil gerne spørge ministeren

som jo ofte skyldes knopskydninger af historisk karakter

siddet i folketinget for tredive år siden og har skullet

forklaring på det fordi man skal opnå et eller andet mål

til noget andet og der er nogle skævvridningsproblemer man skal forholde sig til så derfor er det ikke så enkelt bare at sprænge det hele luften

mine embedsmænd ovre i skatteministeriet og de frarådede

jeg tror at de fleste skatteministre når de finder ud af det her ambition om det og det er ganske svært fordi det er

der har fundet sted men jeg er bestemt enig

målsætning som spørgeren skitserer

importerer nødder og sælger dem har

hulens besvær med at få regnet ud hvor meget de skal betale

nævner en nævner en direktør for noget der hedder nordlie food og som beskæftiger tredive ansatte han hedder steffen hansen nord

forskellige afgifter betyder at virksomheden helt afholder sig fra at gå ind i blandingsprodukter som blandede müslityper det kan let blive meget kringlet hvis man for eksempel anvender tolv procent hasselnødder sytten procent cashewnødder og mange andre nødder man kommer let i en situation

er for meget eller for lidt af den ene type nødder og så rammer man forkert med afgifterne altså vi vi har

ved knopskydninger nået et system som er helt uholdbart og hvor det jo er meget svært at gå ud og argumentere for at det er mindre

hensigtsmæssigt at folk spiser hasselnødder frem for pistacienødder eller vice versa altså det virker fuldstændig meningsløst så derfor er jeg glad for at ministeren i det mindste har

emballageafgift som har nogle af de samme problemstillinger

og ikke hvis der er syltetøj i

forhandlingerne om vækstplan dk har vi været meget opmærksomme på den her problemstilling

er nogle absurditeter i det system som som man burde kunne se på men som sagt

får det virkninger andre steder i systemet som man skal være helt bevidst om så derfor

de forskellige afgifter og det fortaber sig i historien argumentationen for hvorfor man har afgifter på det ene og ikke på det andet kan være meget meget svær

oplysning om en mulig tidshorisont for hvornår ministeren tror at der kan være

i hvert fald er en vilje vilje bredt i folketinget til at få gjort noget ved det så så kan vi få en eller anden form for tidshorisont for hvornår der eventuelt kunne komme et udspil fra

i forhold til min egen holdning til selvejende daginstitutioner

positive over for selvejende daginstitutioner

de har større frihed til hvordan de kan organisere deres arbejde og det er

mulige måder en sympatisk måde herunder med den høje grad af forældre

som er en del af de selvejende daginstitutioners principper

jeg ved ikke helt hvad det er spørgeren tænker på

men jeg må sige at for mig var det godt at få bekræftet at ministeren i hvert fald ikke har

vurdere daginstitutioner ud fra ejerforholdet men egentlig gerne ville

mig at høre om det er en undersøgelse som er foretaget eller om det er en undersøgelse som ministeren fortsat påtænker

ejerformen i sig selv men netop ud fra en vurdering af kvaliteten så det er fire ting vi kigger på det er kvalitet det er nærdemokrati det er forældreinddragelse

betyder noget for om der kan komme til at ske en

er nogle hvor der ikke er loft over forældrebetalingen

faktisk kan trække profit ud af dagtilbuddet alt efter ejerform

for at høre nærmere om hvad resultatet bliver

til beslutningsforslag b tredive som

gik på det med at sikre

vi behandlede beslutningsforslaget gav udtryk for at regeringen godt vil arbejde for at

tilbud til børn i alderen nul to en halv år og der vil jeg gerne spørge ministeren

en lovbehandling vi har om et beslutningsforslag hvor regeringen

klart har tilkendegivet at at vi vil kigge på muligheden for at man også kan oprette dagtilbud

inden for friskoleloven så mig bekendt

er om ministeren så påtænker for eksempel at fremsætte et lovforslag om

tredive fuldstændig frisk i erindring

i fællesskab kan finde frem til når vi kigger på betænkningen fra b